beskæftigelsesministeren og miljøministeren jeg kan oplyse at der til beskæftigelsesministeren er anmeldt følgende spørgere bjarne laustsen

til miljøministeren er anmeldt følgende mette gjerskov steen gade per clausen

den første der bliver stillet spørgsmål til er beskæftigelsesministeren og

der har regeringen jo også sagt at der er behov for en ekstraordinær indsats når så store virksomheder lukker ned og et samarbejde mellem jobcentrene nogle gange rykker man ud

arbejdsplads og laver en tidlig indsats

kombinationen af de midler der bliver givet

i opsigelsesperioden men det der er vigtigt er jo når først beslutningen

kan sætte alle de der forskellige værktøjer i gang uden alt for meget bureaukrati jeg hører ude fra systemet at der faktisk er en hel del bureaukrati med

jeg også har mulighed for at dispensere

de har også det samlede overblik over det regionale arbejdsmarked

så at sige er kommet til medarbejderne så man lige i pausen kan løbe over og snakke med jobcentermedarbejderne og

så kan det godt være at nogle

fordi jeg er helt enig med herre bjarne laustsen i at der også er et element af hastighed når det gælder om at få sat

globaliseret kan man sige og flyttet til østen og så

ikke en mulighed for at få et andet job magen til i naboområdet derfor er der mange der benytter sig af chancen for at sige

noget helt nyt det kan være ufaglærte det kan være faglærte der har forældet uddannelse men så skal der jo noget til altså sættes

og der er der en kombination med det her med eu midlerne som vi

er lidt langsommelige derfor er det jo et spørgsmål om ministeren har gjort noget jeg kunne jo godt have den tanke at ministeren kunne finde på

så kommer der nogle eu midler og så behøver man ikke at bruge så mange af de kommunale eller statslige midler til det her

et spørgsmål om samspillet imellem alle de forskellige midler der bliver givet altså doseringen skal jo være rigtig hvis de bare kan flytte hen til en anden virksomhed

har vi en hel masse bøvl med virksomhedsklausuler der gør at

til at arbejde for konkurrenten alle de her forskellige ting synes jeg

svu er der nogle begrænsninger på i forhold til genopretningsplanen så har man lavet et loft over

med henblik på at komme til nogle brancher hvor der er beskæftigelse at vi så ikke har et samlet billede over om den indsats

at en stor virksomhed altså

og også nogle af de store slagterifyringer blandt andet i nordjylland

at man er i gang med et job er faktisk

som et visitkort når man skal ud at

er jo at langtidsledigheden stiger

for hver eneste dag der går mister de kompetencer og de kompetencer de

arbejde i morgen eller måske i overmorgen

det er den sidste del her og derfor er det vigtigt tror jeg at vi prøver at skabe os et overblik over den indsats der nu

og hvornår kan vi få adgang til de midler

tror jeg heller ikke at vi får får løst det problem i forhold

der skal skabes nogle nye arbejdspladser netop til dem

det er jo netop hele spørgsmålet om langtidsledigheden

nu at langtidsledigheden er steget ikke undre nogen

gælder på kærestemarkedet ligesom det

en kæreste hvis man i forvejen har en

alene være et statistisk materiale som

det hedder nemlig at man spørger til holdninger og det er ikke

interessant at overvære

har danmark jo mistet ethundrede og firstusind private arbejdspladser

en meget væsentlig del ufaglærte

så vi har et overskud af ufaglærte i danmark og det vil vi også have i de kommende år man regner med at i år to tusind og tyve vil vi have et overskud på halvfemstusind ufaglærte men samtidig vil vi have et underskud af folk der har en erhvervsuddannelse man regner med at der

behov for at få nogle flyttet fra ufaglært til faglært

lavet et fint forslag

blev offentliggjort her forleden dag som giver et tilbud til mange ufaglærte men også til dem der har en forældet uddannelse det er jo sådan

og man måske er blevet fem og tredive eller fyrre eller fem og fyrre år

man ofte have placeret sig i en familiemæssig og udgiftsmæssig situation der gør at man har et lidt højere forbrug end man har som ung man har måske børn man har måske en ejerbolig man har måske en bil og det betyder selvfølgelig at en sådan ufaglært

hvis vedkommende ville gå i gang med at blive socialrådgiver eller pædagog eller

råd til at klare sig for en unge su som er cirka fem tusind kroner om måneden

har foreslået at man kan give det tilbud både til arbejdsløse

ufaglærte i arbejde at de kan få lov til at tage en uddannelse hvor de får en ydelse der svarer til dagpengeniveau som trods alt er noget bedre end unge su’en i op til tre år det som er mit spørgsmål til ministeren er

uddannelse hvis man enten er ufaglært eller har en forældet uddannelse og for rigtig manges vedkommende betyder det jo at man allerede i dag

man er enten ufaglært eller har en forældet uddannelse når det så er sagt

kan timingen i det her forslag fra s og sf godt undre mig en lille bitte smule

tid alene af den grund at hver gang

et af svarene fra socialdemokratiet og socialistisk

så tilsyneladende

tre og tres milliard kr men seks og tres

hæmmer udviklingen på det danske arbejdsmarked men som betyder

lad mig så i øvrigt lige tilføje at jeg

dermed også bakker op om

uddannelse i tre år på dagpengeniveau er man kontanthjælpsmodtager

at få sagt at hun ikke bryder sig om det her forslag og det kan jeg da godt forstå fordi det indholdsmæssigt er utrolig godt

ikke noget krav at man skal være medlem af en a kasse for at kunne deltage i den her uddannelse det er simpelt hen ikke rigtigt og det passer jo heller ikke at fem tusind lønmodtagere

i danmark i dag kan tage en uddannelse på op til tre år

få et beløb der svarer til dagpenge imens det kan ikke lade sig gøre så derfor er det

debat og omtale af multinationale selskaber som snyder i skat

der skal pengene blandt andet komme fra men de skal også komme fra at man bruger it bedre inden for hele den offentlige sektor

selve systemet vil betyde at danmark netop får den faglærte arbejdskraft som der er brug for i fremtiden

hjælper jo ikke noget at der står ledige job hvis dem der skal have de ledige job ikke er uddannet til det som arbejdsgiverne efterspørger

eigil andersen så er det jo interessant når herre eigil andersen siger

de multinationale selskaber

s og sf kommer med for tiden så enten

og andet men det er jo en ærlig sag

i danmark hvert år kan få lov til at uddanne sig på dagpenge i op til tre år det passer simpelt hen ikke derfor vil det her være et markant nyt skridt fremad for at

og vel at mærke arbejdskraft som har de rigtige kvalifikationer i form af en erhvervsuddannelse

indgår i det her og flere vil kunne få muligheden

jeg gerne til sidst spørge ministeren som så afviser det her forslag hvilke forslag har ministeren til at forøge mulighederne for at ufaglærte kan tage en erhvervsmæssig uddannelse

samme størrelsesorden som vi har foreslået nemlig at fyrretusind kan gøre det i løbet af de næste ti år hvilke forslag har ministeren til det

kommer herre eigil andersen nemlig for alvor til kort

vi ved jo alle sammen at det er utrolig nemt at love noget

finansiere det ved siden af jeg havde bare en

at herre eigil andersens parti socialistisk

hvis man er ufaglært jeg tror

problemer er at overtale ufaglærte til netop

tørn på skolebænken øvrigt også det nogle af arbejdsmarkedsforskerne har kritiseret ved det her

mulighederne der mangler men mere overtalelsen af

vi har nede ved vadehavet som er

og som er et internationalt fuglebeskyttelsesområde og virkelig en af vores helt unikke naturperler imidlertid er der sket det at staten

så det har jo ikke ligefrem været en succes derfor har vi fra socialdemokratiets side

senest ved et beslutningsforslag sidste år om at frede tøndermarsken yderligere det ville ministeren ikke være med til men ministeren gik med på at lave en undersøgelse en forundersøgelse

den første januar det gjorde hun ikke

den men i dag kan vi så i aviserne læse referater af den undersøgelse

laver en konkret undersøgelse af fredningen for det andet at man har valgt slet ikke

hele tøndermarsken og for det tredje at man når frem til den konklusion

skal nakke alle rævene

leve i fred så behøver man ikke at gøre mere så behøver man ikke at gribe ind på nogen måde og det står jo i skærende kontrast til en undersøgelse som ikke er mere end et år gammel fra

danmarks miljøundersøgelser de fremmeste forskere på området som siger først skal man have mere vand på jorden og så kan man begynde at kigge på færre ræve så begynder det at ligne noget for tøndermarsken

spørge ministeren hvad i himlens navn er det der foregår i miljøministeriet

hvad søren foregår der for det

jo fuldstændig korrekt at vi i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag her i salen havde en drøftelse

den brede kreds i forbindelse med udvalget hvor jeg

har på nuværende tidspunkt den karakter at det faktisk har været sendt i en høring hos

på nuværende tidspunkt altså stadig væk at betragte som et arbejdspapir

også input fra dem og derfor

i hvert fald er værd at diskutere er jo det som vi allerede har drøftet flere gange

at sikre at der kommer mere vand og der er jo allerede taget initiativer i forhold til at der netop kommer mere vand samtidig kan det vel nok ikke være diskutabelt at at rævene har en betydning i forhold til hvordan fuglebestanden har det eftersom rævene går efter æggene så det må jo have en betydning hvis rævebestanden er for stor men ærlig talt

en redegørelse som hverken fru mette gjerskov eller jeg

vi slipper for at skulle gøre mere i tøndermarsken vi skal bare skyde nogle ræve

rent faktisk det man kan læse på tønder kommunes hjemmeside

at den undersøgelse som skulle omfatte hele tøndermarsken kun omfatter dele af tøndermarsken vi får nogle meget foruroligende meldinger om at man har taget resultaterne fra danmarks miljøundersøgelser og vendt det

på hovedet og totalt ignorerer

ikke brug for mega oversvømmelser vi beder jo ikke om en tsunami i tøndermarsken vi beder om lidt vand

vi taler jo virkelig om et unikt naturområde som det vil være i alles interesse

også er et unikt naturområde i årene der kommer

både vores børn og vores børnebørn kan nyde de

naturoplevelser der alt andet lige er i det område

vil debatten jo begynde og i særdeleshed i det område det drejer sig om

kan være diskussioner om hvad der monstro står i en sådan redegørelse

for mig at se fuldstændig naturligt vi

et rådgivende udvalg for tøndermarsken og

naturligt men det ændrer jo bare ikke ved det faktum at hverken fru mette gjerskov eller jeg altså sidder med den her redegørelse i hånden endnu

en anelse for tidligt

står her i folketinget og diskuterer indholdet af en redegørelse

en af ministerens kolleger som klart går ud og konstaterer at anbefalingen fra miljøministeriet fra miljøministeriet om at bekæmpe ræve er er nok til at beskytte fuglene i tøndermarsken og det støtter man så op om det vil sige at det altså er en udmelding fra miljøministeriet

melder ud og siger det var vel nok fantastisk vi skyder bare nogle ræve det er egentlig mærkeligt at

eneste løsning ikke noget problem så har man på den anden side de grønne organisationer som er i totalt oprør

undersøgelse som ministeren skulle have haft leveret inden jul

hvor ministeren på forhånd

noget svar på det som ministeren har lovet

er jo et element af en redegørelse

synes jeg måske det er en kende mærkeligt at man så ja nærmest hidser sig op over

i forhold til det område der sådan set er en del af borgmesterens kommune

den ligger ikke engang på mit bord jeg har

er i dialog med det rådgivende udvalg for tøndermarsken

en arbejdsgruppe der arbejder med tøndermarskens fremtid

blev blandt de parter der nu har dialogen det tror jeg vi kan være enige om men nu er der så

en borgmester der føler trang til at ud om ræve og betydningen af ræve

jeg kan da ikke forestille mig at socialdemokraterne vil være uenige med mig i at rævebestanden alt andet lige har betydning for fuglelivet i tøndermarsken

at vi fik en biodiversitetsstrategi

sidste år at der i det her halvår af to tusind og elleve ville komme en en samlet biodiversitetsstrategi

miljøudvalget i januar så oplever vi

der kommer ingen biodiversitetsstrategi i stedet

har ministeren slået kontra det er det ene forklaringsproblem som jeg gerne vil have svar på det andet er

en pressemeddelelse ud som så får det til at se ud som om det er et nyt stort initiativ ministeren tager når realiteten bag den pressemeddelelse faktisk er at

målrettet indsats på

man har opfattet det store gennemarbejdede debatoplæg som jeg offentliggjorde i mandags

der er ingen tvivl om at da jeg var

skulle løfte det op i forhold til at eu også skulle komme med en strategi

der fik jeg til at starte med melding om at der ville gå lang tid før eu ville komme med den strategi det ændrede sig i løbet af foråret og derfor kom meldingen om at eu faktisk var lige på trapperne med en eu

er mig bekendt udkommet

faktisk allerede så hurtigt fik eus biodiversitetsstrategi

det meget afgørende at hele diskussionen om biodiversitet og om at få stoppet tilbagegangen i biodiversitet bliver foldet bredt ud når jeg siger bredt ud

derfor er et debatoplæg et meget meget vigtigt første skridt i det der også skal blive en dansk strategi så i stedet for

at være trist over at overskriften ikke hedder en strategi men derimod et trin et som er et debatoplæg

jeg da håbe på at man kunne glæde sig over alle de utrolig nyttige vigtige oplysninger der er i det og i øvrigt alle de initiativer der netop er

for at få alle danskere til rent faktisk at interessere sig for at vi skal have stoppet tilbagegangen i naturen ikke kun i danmark

i et helt år har sagt at det var hendes vigtigste sag og hun har lovet at en strategi en strategi betyder at man kan læse hvad regeringen vil hvad der skal ske fremadrettet at der ligger

og det er jo det ministeren lader være med at komme med det ville da være langt bedre

tror at rigtig mange har haft

det eneste nye som vi heldigvis har fået slået fast er jo at anders fogh rasmussen havde totalt uret da han sagde at ikke en fugl ikke en fisk ikke en frø har fået det ringere for det er jo lige præcis det der er sket så så jeg synes ikke ministeren svarer jeg synes hun svarer udenom jeg synes også hun forsvarer noget af det som jeg i hvert fald tillader mig at opfatte som spin

og ikke skriver et ord i sin pressemeddelelse om at man tidligere har lovet

andet spinnummer jeg mener vitterlig stadig at hele diskussionen om biodiversitet og mangfoldighed i naturen

et af de vigtigste vigtigste punkter i enhver miljøministers arbejdsportefølje

alle danskere per definition ved at mangfoldighed og nogle arter der er truet det tror jeg ganske enkelt

er vidende om og hvis ikke man er vidende om det hvordan skal man så interessere sig for det hvordan skal man så medvirke til rent faktisk også aktivt selv at kunne hjælpe til at få stoppet tilbagegangen

masser af ting man også kan gøre hjemme i sin have hvis man har en sådan

invasive arter og så videre så jeg synes det er

det her vigtige debatoplæg hvor der ligger masser af vigtige elementer og i øvrigt også masser af forklaringer på hvad det er vi gør

folk men det er da let at involvere folk i noget man vil gøre så de kan forholde sig til det

få en ordentlig diskussion om det så vil jeg bare minde ministeren om at det hun nu siger når hun tager afstand fra det jeg siger er det modsatte af det hun sagde i november

hvis ikke den vigtigste

nu skulle have stoppet tilbagegangen i naturens mangfoldighed og at det skulle lykkes i to tusind og ti og så stod man i to tusind og ti og kunne konstatere globalt set

hvor vi altså fik sat os nye mål og noget af det jeg gjorde som dansk forhandler var jo netop at insistere på at vi arbejder med målbare delmål at det ikke kan nytte noget at man bare udskyder

at vi skal stoppe i to tusind og tyve men ikke noget om hvordan det er jo sådan set

stenene på vejen det er skridtene i

at få stoppet tilbagegangen jeg synes det

kritiserer at jeg kommer med et debatoplæg og nærmest efterlyser

konstatere at ministeren meddelte at nu ville hun indføre et nationalt forbud mod fire farlige ftalater det er jo en sag der har været behandlet i folketinget flere gange i de seneste år fordi det har været en klar opfattelse hos et flertal i folketinget at man skulle forbyde de farlige ftalater som indeholder hormonforstyrrende stoffer som der også har været enighed om at det var vigtigt

få sat en stopper for det er også baggrunden for at

år siden vedtog en beretning hvoraf det klart fremgik at det var det der skulle ske at der kom et nationalt forbud selv om det så har taget lidt tid og vi har været i løbende dialog med ministeren i

nu er vi jo kommet dertil hvor ministeren er kommet med sit udspil men der er et spørgsmål som jeg godt vil stille til ministeren og det er

det ville ske i morgen men når man så læste lidt længere ned i teksten

sig at det skulle indføres når det havde været til en form for høring i eu og derfor synes jeg måske det er spændende at høre fra ministerens egen mund hvornår hun forventer at de her

tager i danmark det vi jo netop gør med det her arbejde

i forhold til at få implementeret et forbud

at vi tager en helt ny måde en helt ny vidensform i brug vi argumenterer med cocktaileffekten altså det her at man som bruger kan blive udsat for små mængder

så bruger som som forklaringsgrundlag inden man bare med sådan et snuptag siger at nu bruger vi det vidensgrundlag til at skabe et forbud i danmark sker der det at vi som medlemmer af eu er forpligtet til at forelægge det her reguleringsforslag

gøre det mere vanskeligt end det er men

er sådan set at vi får det her til at virke så det kommer forbrugerne til gavn og der er det

at vi kan få løftet det her op på et eu niveau

de fire ftalater i samtlige eu lande og det tror jeg stadig væk på at vi har en mulighed for netop med den her banebrydende måde at gøre det på

kom med noget helt nyt i hvert fald noget nyt fra ministerens side nemlig både at man tog afsæt i kombinationseffekterne og

anerkendte at det også kunne være fornuftigt som et element i en strategi at gennemføre et nationalt forbud to synspunkter

rigtig lang tid som vi er glade for at vi i første omgang fik et flertal i folketinget til at støtte og derefter naturligt nok også fik ministeren til

til at virke i danmark det var jo sådan at da vi efter meget besvær og

gennemført forbuddet mod bisfenol a i nogle bestemte produkter i danmark

blev det jo sådan set indført rimelig hurtigt og så blev det sendt til høring i eu det er rigtigt og så ændrede eu holdning og alt muligt andet men det virkede bare som om da man først havde fået ministeren til at træffe afgørelsen da vi

bisfenol a så gik det rimelig hurtigt i danmark her er det helt uklart hvor lang tid det vil tage

laver vi bare et nationalt forbud i danmark fra i morgen så ville der ganske enkelt ske det at vi ville blive underkendt vi ville ganske enkelt foretage os noget der ikke er lovmedholdeligt og det giver ikke god mening det giver god mening at bruge lige præcis den dokumentationsform

som vi mig bekendt bruger for første gang netop ved

at argumentere med kombinationseffekterne

tror jeg på at vi netop i det arbejde

import og salg for alvor kommer til at se

hvis vi bare helt så at sige egoistisk

sagde at vi kun kun gør det i danmark jeg mener at vi har en forbrugerinteresse i

folde det her ud så det rent faktisk også foregår på eu sporet og skulle det vise sig at der er

at få det igennem ad eu sporet

folketinget at så må vi gå den nationale vej men lad os nu lige stadig væk give give det et forsøg i forhold til

indlede en proces for at få gennemført et forbud i eu og hvis det ikke lykkes

hun igangsætte en procedure omkring et nationalt forbud

slet ikke forstår jeg er med på at vi har accepteret at der har været en periode hvor ministeren har forbedret den danske dokumentation

men jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke straks

ministerens vurderinger af hvilke konsekvenser det vil have minder mig jo om den meget meget lange proces vi havde med en tidligere fødevareminister som blev ved med at sige at hvis vi

et nationalt forbud mod bisfenol a ville vi få eu på nakken og blive slæbt i retten og alt ville gå virkelig

eu blev også orienteret om det og så ændrede eu faktisk holdning og tilsluttede sig den holdning som

stod alene med i danmark bare to tre år tidligere så jeg forstår

hen ikke hvorfor man ikke igangsætter den proces omkring det nationale forbud nu

er vigtigt at få sagt og det var det jeg egentlig gjorde i i første omgang er at det stadig væk

om det bliver muligt at gennemføre et nationalt forbud fordi mange af de her produktkategorier jo er omfattet af totalharmoniseringer i eu

være til gavn hvis det bliver et eu forbud

blot for at sige at der arbejdes på et nationalt forbud mod de fire

samtidig med at der også sendes det her forslag til eu for at få forbuddet til at gælde

jeg vil ikke klandre ministeren for

det kunne fremgå af den tidligere besvarelse af

det er formanden for det rådgivende udvalg

bo jessen der har udtalt sig til pressen og det er også derfor det undrer os så meget som det gør konkret er der udsendt en pressemeddelelse

den første linje i pressemeddelelsen tillader jeg mig at læse op

miljøministeriet om bekæmpelse af ræve og bedre udnyttelse af frivillige aftaler til beskyttelse af fuglene

sidst i pressemeddelelsen fremhæves det miljøministeriets redegørelse og svaret fra det rådgivende udvalg for tøndermarsken

jo netop af den årsag at både fru mette gjerskov og undertegnede er meget forundret fordi vi naturligvis har en forventning om

fremgået at det må være sådan at vi

folketinget og i miljøudvalget bliver orienteret om de

al den stund at pressemeddelelsen

af formel karakter og så netop oven i købet også indeholder miljøministeriets redegørelse så bliver vi ærlig talt meget forundret så først og fremmest

jeg gerne have ministeren til at bekræfte at den undersøgelse og redegørelse som vi kommer til at få rent faktisk vil omfatte fordele og ulemper ved en fredning og selvfølgelig også at vi får afklaret hvordan det kan være at en pressemeddelelse af den her karakter udsendes og at

fru mette gjerskovs spørgsmål at det var borgmesteren der havde været ude

selv set nogen af de udtalelser

sidder jeg og er noget forundret over at der skulle være kommet en officiel pressemeddelelse fra det rådgivende udvalg

end ikke er kommet ind på mit bord derfor kan jeg kun tilslutte mig den forundring som både fru mette gjerskov

benny engelbrecht giver udtryk for når

en redegørelse som altså ikke har været forbi mit bord og

været forbi udvalgets bord den skal jo komme ind til mig

bære den videre til folketingets

miljø og planlægningsudvalg fuldstændig som aftalt

jeg kan kun bekræfte den forundring

for at få undersøgt hvordan dette er sket

om der er nogen der der har offentliggjort noget som de ikke burde

for god ordens skyld skal jeg lige gøre

kigge nærmere i ministerens presseklip som ligger offentligt tilgængeligt på ministeriets hjemmeside og det fremgår

ministerens presseklip at der også har været en historie i

jeg glad for at ministeren bekræfter at der vil ske ting jeg går ud fra at ministeren også kan bekræfte at der dermed heller ikke er slået

kan være at de her informationer er kommet ud

om at få forklaret hvordan i alverden det kan være at andre mener at de er i en position hvor de skal offentliggøre en redegørelse

det vil jeg bekræfte fuldstændig

uden undren men til gengæld

undren over at der overhovedet skulle ske en eller anden offentliggørelse af en redegørelse som ikke har været forbi mit bord endnu

så forstå at der åbenbart har været en pressehistorie i går om at mikkel han skal dø

måske noget af substansen i det der handler om

nogle diskussioner om om det ikke er et af de håndtag et af de virkemidler

både miljøministeren og dermed også hele folketingets miljø og planlægningsudvalg kan

debatten om ræve eller ikke ræve af vil

blandt andet det glimrende materiale der er udarbejdet af dmu og som blev offentliggjort sidste år både ministeren

også fru mette gjerskov har jo haft den store fornøjelse faktisk at besøge tøndermarsken sammen

og det er jo ganske klart at det er et komplekst område og og derfor må man også

på på én model man kan sige

en række andre elementer som også spiller ind i i den sammenhæng

fra at ministeren kan bekræfte men vi ser frem til

uddybet de elementer der ligger i den her offentliggørelsessag

i forbindelse med med hele bestillingen af den her redegørelse jo netop går ind og undersøger mulighederne og konsekvenserne det vil sige miljømæssigt og økonomisk blandt andet i forhold til de sammenhængende virkemidler og også gennemfører tiltag herunder eventuelt en fredning der så sikrer en forbedring af beskyttelsesniveauet i tøndermarsken det gentager jeg blot for at sige

så er lige på trapperne det er i hvert fald det jeg har fået at vide at man har haft et udkast klar og har rådført sig med det rådgivende udvalg for tøndermarsken så der er altså ikke tale om at der eksisterer en endelig redegørelse for der er først tale om en endelig redegørelse når den har været forbi ministerens bord og ministeren så

redegørelse og når den så er blevet offentliggjort ser jeg frem til at vi kommer til at fortsætte

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken fjorten

det første spørgsmål er stilet til undervisningsministeren af fru christine antorini

citeret fra ministeren selv at gennemføre et socialt taxameter så flere unge fra uddannelsesfremmede hjem kan gennemføre en ungdomsuddannelse og hvilke forslag har ministeren selv som alternativ

sådan set ikke et tåbeligt

med i sidste

christine antorini spørger

vi i oppositionen havde ministeren i et samråd for

uddannelsesmæssig opgave fordi de er rigtig dygtige til

gennemføre en gymnasial uddannelse for unge der kommer fra uddannelsesfremmede hjem og det koster altså lidt ekstra ressourcer

har brug for lidt ekstra vejledning de har måske brug for lidt ekstra sprogstøtte hvis de har anden etnisk baggrund

gennemfører de deres gymnasiale uddannelse når vi i oppositionen s sf radikale og enhedslisten i har rejst diskussionen

ungdomsuddannelse

give lige præcis den ekstra hjælpende hånd til gymnasier som er rigtig gode til at løfte nogle af de unge der ellers har en større risiko for

ekstra håndholdt indsats i starten af deres gymnasiale uddannelse gør at de rent faktisk gennemfører

være helt naturligt at kigge på det taxametersystem der

at sådan som taxametrene er skruet sammen

de gymnasier der ligger i områder hvor der kommer elever som har forældre der kan hjælpe dem derhjemme og

ekstra indsats for at komme godt i gang og det er jo fremragende men hvorfor så ikke gå ind og kigge på en form for socialt taxameter der lige laver en lille omfordeling

så også bliver hjulpet med det

seriøs overvejelse om at ved at lave en lille omfordeling på taksterne sådan at de gymnasier der

men til gengæld løfter lige præcis de unge som har svært ved at komme

tilskudssystem synes jeg

der må også være sådan at

vi har trukket på tal fra danmarks statistik

mellem elever der kommer fra uddannelsesfremmede hjem og deres risiko for frafald og der er en meget klar sammenhæng det er større af nogle forskellige grunde det betyder at man

kan gå ind og se hvor der er nogle gymnasier hvor man ændrer lidt på taksterne

ministeren synes det er tåbeligt når rent faktisk ikke kommer til at ske en stigmatisering

penge ud for eksempel til nogle af vestegnsgymnasierne

noget som man vil opdage nogen steder

taget stilling til at de har en lidt større uddannelsesopgave de skal løfte

forhandlinger i den kreds

have i det mindste en lille idé om hvad det er ministeren vil foreslå alternativt for at gymnasier som løfter elever fra uddannelsesfremmede hjem bedre kan løfte den opgave

ministeren ikke vil sige noget om nu ministeren lovede for en måned siden at forligskredsen ville indkaldt for at vi kunne drøfte det det er heller ikke sket ministeren sagde i samrådet at det også skulle ske i forbindelse med drøftelse af ungepakke

mig bekendt heller ikke sket jeg vil gerne give ministeren en sidste chance for

sige at vi bliver indkaldt og at det bliver inden sommerferien

at det bliver sat højt på dagsordenen det ville være rart at høre en tilkendegivelse

jeg vil give ministeren en chance for bare

hvis ikke der sker noget nu så har vi bare et år mere hvor de gymnasier som

løfter en rigtig stor uddannelsesopgave skal gøre det

stort set alle partier i folketinget om hvordan man måske kunne begynde at arbejde med nogle af de udfordringer som institutionslovgivningen giver det var jo meningen at det skulle have

inden næste folketingssamling

år siden siden hen

har der ikke været taget et eneste initiativ

tage en drøftelse med uddannelsesordførere forligspartier eller andre til gengæld ved vi at der har været drøftelser rundtomkring i institutionsverdenen og de har ganske svært ved

vi har som sagt heller ikke modtaget en invitation endnu der er næsten gået et år siden det brev kom

der sker noget i undervisningsministeriet og grunden til

at jeg spørger ministeren i i samrådet er

nogle retningspile i forhold til de tanker der måtte være om at etablere nogle stærkere

ikke været nogen drøftelse med det politiske niveau

juni og det var ikke en drøftelse det var bare en orientering

at meningen sidste år

skylder man som opfølgning på

nogle visioner som regeringen har på uddannelsesområdet derfor vil jeg spørge undervisningsministeren

nu henviste ministeren for eksempel selv til cph west i ishøj og et godt eksempel på et campusmiljø der har man lagt det almene gymnasium og de erhvervsgymnasiale uddannelser sammen der ligger ungdommens uddannelsesvejledning der ligger tiende klasse centre noget som vi hos socialdemokraterne synes er en rigtig god idé og et eksempel på et meget attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø hvor de forskellige typer af uddannelsesveje spiller sammen i et område i

elever der kommer fra uddannelsesfremmede hjem så

undervisningsministeren hvad det er for nogle visioner ministeren kan se for sig ved at etablere eller give bedre rammer for at etablere

uddannelsescentre og bestyrelsessammensætning

af samme grund

forenklet lovgivning og her kommer jeg det er fordi vi tror at at ved at

skabes et langt mere attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø der giver prestige til alle ungdomsuddannelserne og

de erhvervsfaglige uddannelser kan samarbejde man kan trække på fælles idrætsfaciliteter man kan have det ungdomsmiljø som også er med til at fastholde at man har mulighed for forskellige kulturelle ting fester og ting og sager

gode uddannelse rent faktisk også oplever at her er der et rigtig godt tilbud til unge mennesker imellem sytten

jeg vil høre om undervisningsministeren selv gør sig nogle uddannelsespolitiske overvejelser når vi så ikke her kan få løfte sløret for nogle af de strukturting som måtte

lyst til at indgå en stor diskussion om hvorvidt der er noget jeg

det skylder man jo at være ærlig om

få analyseret nogle af de her ting og også bedt om at få en sag som

så kan

de samme glæder ved det som

det var meget lærerigt for mig der var mange ting der som jeg synes man udmærket kunne tænke videre over og måske også se på i

at vi kunne være enige om at det skal vi arbejde for og

håber

er blevet opkrævet for meget i ejendomsskat hvilket kammeradvokaten kraftigt antyder i konklusionen i sin redegørelse af ellevte april

rejst tvivl om fortolkningen af ejendomsskattelovens § en stykke fire og sjette i den anledning oplyste

december at kammeradvokaten ville blive bedt om en vurdering af den rette fortolkning af bestemmelserne

herunder også en vurdering af spørgsmålet om der her kunne være tale om

af hvad der er den rette fortolkning og der er ikke identificeret yderligere skattehuller i ejendomsskatteloven

spørgsmålet er derefter nu hvor vi kender den rigtige fortolkning om det it system der beregner ejendomsskatten

en juridisk problemstilling det er en teknisk problemstilling og den hører naturligt hjemme i den arbejdsgruppe som er nedsat med deltagelse af indenrigs og sundhedsministeriet finansministeriet skatteministeriet og kommunernes landsforening den arbejdsgruppe skal netop overveje og forberede håndteringen af tilbagebetalingen af for meget opkrævet ejendomsskat efter lovens

bag lovforslag

lukket et skattehul men vi fik ændret det sådan at regeringen ikke fortsat overtrådte grundloven nemlig ved at opkræve skatter uden at der var lovhjemmel til det

stykke fire og seks

regeringen evner og har vilje til at sørge for at skattelovgivningen bliver implementeret på en sådan måde at ingen borger i danmark

og der har vi jo kammeradvokatens redegørelse fra

undersøgelse er jo at selv om ministeren ikke har bedt

så ekstrapolerer kammeradvokaten heldigvis jeg vil læse op fra konklusionen her jeg bemærker i den forbindelse at oplysningerne vedrørende en konkret sag fra aarhus tyder på at bestemmelsen ikke i praksis anvendes i overensstemmelse

hvorvidt bestemmelsen praktiseres på samme måde over hele landet citat slut

kraftige indicier og at er en helt konkret sag der viser at det

system som beregner i dag ikke beregner

borgerne opkræves ejendomsskat uden at der er lovhjemmel herfor det har ministeren ikke har særlig stor lyst til at få undersøgt til bunds

for den her sag er jo langt langt mere alvorlig end den sag vi havde med l fem og tres fordi det her handler om selve implementeringen af regeringens skattestop tilbage under

som indenrigsminister i to tusind og to og to

opkrævet ejendomsskat uden lovhjemmel mit spørgsmål til

vi et klokkeklart svar til de skatteborgere som lever i uvidenhed om hvorvidt de bliver opkrævet ejendomsskat hvornår vil ministeren kunne give dem et svar på om

nøjes med det spørgsmål der blev stillet til sidst så er svaret så hurtigt som muligt uden unødigt ophold jeg håber at spørgeren er glad for at

som er statens advokat og som skal sikre at det vi gør er strengt korrekt

overholder lovene at vi overholder grundlovens § syv og fyrre hvorefter ingen skat må opkræves uden at der er hjemmel i lov

det der er det afgørende når man skal administrere den slags indviklede områder og det tror jeg altså også at herre thomas jensen ville svare hvis han stod her

vej over i det næste spørgsmål for sagen er jo den at

tiden udskudt og jeg synes desværre

en tendens til at der ikke er en villighed i regeringen til at få

desværre at man stikker skatteborgerne blår i øjnene

sørge for at de

meget simpelt hvis man har kontakt til folk der arbejder med i praksis

med en lommeregner kan komme frem til at der rent faktisk uretmæssigt

danmark derfor er mit spørgsmål til ministeren vil ministeren ikke ganske hurtigt

lave nogle testkørsler på den her bestemmelse altså stykke fire og stykke seks og sørge for

overensstemmelse med loven vil ministeren garantere her i dag at man ganske hurtigt

få vide om loven er overholdt

at afkræve mig det løfte ligesom meget andet

og i en bestemt avis jeg skal gå frem efter loven og profeterne og grundloven og kammeradvokaten det er min opgave som minister at sørge for

hvis der er nogen der har betalt for meget skat i forhold til hvad der står i loven at de så får deres penge tilbage og det er det jeg under det næste spørgsmål vil sige mere klart end jeg gjorde for en uge siden hvor jeg fuldstændig uforberedt og uden at der var varsel om det skulle udstede garantier

have sikkerhed for

skatter i danmark uden at der er lovhjemmel herfor det synes jeg nu ikke er særlig poppet

særlig mange af de andelsboligforeninger almene boligforeninger og almindelige private husejere

skarp formulering fra

skynde os at finde ud af om det er korrekt

uden lovhjemmel det kan man gøre ved at lave testkørsler spørger man folk der arbejder med systemet i

er svaret klokkeklart og entydigt desværre

der ikke administreret efter loven jeg kan så høre her i dag at det vil ministeren ikke følge op på ministeren vil ikke få det undersøgt til bunds

der bliver opkrævet ejendomsskat uden at der er lovhjemmel hertil

klæde en minister selv at iværksætte sådan en undersøgelse

ja det er noget man siger når man er i opposition

man nødt til at gå frem efter loven og profeterne og grundloven og kammeradvokaten og det er det jeg gør så hurtigt som overhovedet muligt hvilket motiv skulle jeg have for at sinke noget som helst

det gør de jo hele tiden i hans parti det gør vi ikke hele tiden i mit parti hvad skulle motivet være

få det her afklaret og pengene udbetalt før et eventuelt valg kommer til efteråret

motiv for tværtimod blår i øjnene hvem er det der vil stikke blår i øjnene hvad skulle motivet være for det altså når man fremsætter anklager er det altid klogt at have en motivanalyse bag og der er ingen motiver som kunne ligge bag at

som jeg mærkelig nok skal bebrejdes her i salen den ene gang efter den anden

stykke fire henholdsvis stykke seks både får de penge de har betalt for meget tilbage og at de retssikkerhedsmæssigt får forlænget forældelsesfristen så de kan nå at klage over ejendomsskatten

af grundskatteloftet og som derfor uretmæssigt er blevet opkrævet for meget i ejendomsskat skal de naturligvis have deres penge tilbage uanset om det så vedrører stykke fire stykke fem

spørgsmål med deltagelse fra

skal undersøge om systemet har regnet rigtigt eller forkert og med hensyn til forældelse indførte vi med lovforslag nummer l fem og tres en særlig forældelsesfrist i forhold til de sager der vedrører stykke

i forhold til sager efter stykke fire og stykke seks så er jeg naturligvis indstillet på at fremlægge lovforslag om det borgerne skal selvfølgelig behandles ens uanset om det vi taler om vedrører det ene eller det andet stykke i loven

især hvis det så at sige er den samme

den her arbejdsgruppe og der kom det frem at man var uenig om nogle referater

det ser ud til at indenrigsministeriet skatteministeriet og måske også kl som deltager i den her arbejdsgruppe

rigtig rigtig glad for at rigsrevisor synes den her sag er meget meget alvorlig og derfor vil rigsrevisor senere i år komme med en rapport til folketinget sådan at vi kan få vished om hvem det er der har ansvaret for at grundloven ikke

for det her omkring § en stykke

seks og få det afklaret og så kan vi komme i gang med at lave en plan for hvordan vi skal sætte forældelsesfristerne og hvordan vi skal få betalt de her penge tilbage til folk

et spørgsmål mere hvornår mener ministeren arbejdsgruppen kan barsle med en

stykke fire og stykke 6 hvornår

af sommerferien eller umiddelbart efter sommerferien

og kammeradvokaten og andre profeter det er man nødt til som minister

vilkårene og så kan det ikke nytte noget at han mener kunne jeg ikke lige sige dit

jeg har udtalt ganske udtalt ganske klart at hvis der også er problemer med forældelse vedrørende stykke fire og stykke seks så skal det ikke gå ud over borgerne det har jeg sagt og det er jo det der er ledestjernen for udvalget så er det man lige skal finde ud af

man skal finde ud af hvordan får man så

jeg gerne garantere at

regler og procedurekrav som skal overholdes i sådanne

advokatfirma er blevet ophøjet til profetstatus men

når man hører indenrigsministeren tale jeg vil sige at vi har haft en grundig analyse af lovens bogstav

frem af ellevte april så nu ved vi hvad

og så har vi den her arbejdsgruppe som jeg hellere vil omdøbe til en syltekrukke en syltekrukke hvor der er forskellige administrative enheder der render rundt og ikke rigtig kan finde ud af

hvem skal mande sig op til at tage ansvaret og hvem skal sørge for at

imødekommet det er jo det man ikke rigtig kan finde ud af i den arbejdsgruppe men og det er så min påstand

skriftligt spørgsmål efterfølgende skal vi ikke se at få lavet nogle helt konkrete udregninger

får testet systemet så vi få vished for det som alle eksperterne derude siger

et fantastisk system simpelt hen fejlede

sørget for at lovens bogstav blev overholdt

overtræder grundloven ved uretmæssigt at opkræve ejendomsskatter

så lykkedes det her tillykke med det

jeg kan kun gentage at den arbejdsgruppe som

er nedsat og som har en vanskelig opgave uden unødigt ophold vil løse det den er sat til

det kan være at spørgeren aldrig har hørt udtrykket

jeg brugte og udvidede til også at

grundloven og kammeradvokaten men dermed har jeg jo ikke udnævnt kammeradvokaten til at være profet

jeg har ikke mulighed for at svare på de mange forskellige antydninger som spørgeren kommer med og jeg synes i virkeligheden at denne sag er for seriøs og for vigtig for en række

ministeren har jo sagt kammeradvokaten og

til sagens kerne for den går ikke granberg det er sådan at man med lethed kan få undersøgt om den her paragraf bliver fulgt

og derfor synes jeg også det er uhyre vigtigt

undersøger om det er sådan at der uretmæssigt bliver opkrævet ejendomsskat

resultat man sidder og slås internt i arbejdsgruppen det er jo synligt for enhver der har fulgt arbejdet derfor synes jeg også at ministeren som jo er ansvarlig

nu her nu handler det ikke om at vi skal slås internt nu handler det om

skatteborgerne som har betalt for meget i ejendomsskat

betalt tilbage og at forældelsesfristerne bliver udvidet så

og også kender de udtryk man bruger så derfor skal

nu spørger herre thomas jensen så om jeg ikke

undskyld det er det hele sagen har handlet om

så det kan vi da bestemt ikke blive uenige om skal ske så hurtigt som muligt men jeg tror det vil være klogt at jeg i den forbindelse udviser den største fornemmelse for hvordan vi nu gør det rigtige og det er der jeg nævner loven og profeterne som kan holde ministeriet og regeringen og kommunernes landsforening på dydens vej

det vi gør er det rigtige så vi ikke skal vende tilbage til den sag

så ved jeg ikke om jeg må slutte med at sige

at de der så får penge tilbage

hvis det var socialdemokraterne

middellevetid i forvejen er steget med to

jævnfør forebyggelseskommissionens kommissorium og nyt fra danmarks statistik nummer to og halvfjerds

syttende februar 2011

og oven i det har regeringen en erklæret målsætning om

lever længst den målsætning tager udgangspunkt i forskellige prognoser

i de kommende årtier den uafhængige analyseinstitution dream skønnede i sin befolkningsprognose

viste at middellevetiden i to tusind og atten ville være løftet med to

prognosen er altså konservativ i forhold til en lineær fremskrivning hvis man ser på udviklingen fra to tusind og seks

så lille at middellevetiden frem mod to tusind og atten skønnedes

så de forskellige prognoser og fremskrivninger viser at det er ganske vanskeligt at forudse udviklingen men regeringens mål fra to tusind og ni

vi er klar over at den forhøjelse af vi ønsker ikke kommer af sig

at helbredstilstand og levetid blandt andet afhænger af at vi spiser sundt dyrker motion ikke drikker for meget og undlader at ryge og den behandling vi får i sundhedsvæsenet har også stor betydning det er et personligt ansvar at leve sundt man har frihed til at vælge man skal især tage hensyn til andre en vigtig forudsætning for at den enkelte kan løfte ansvaret for sin egen sundhed og foretage oplyste valg er jo at man har viden om sunde og usunde livsstilsvalg og derfor skal det offentlige sikre god information der skal også være incitamenter som gør sunde valg til nemme valg og derfor har vi jo forhøjet afgifterne på tobak og sukkerholdige varer vi har investeret massivt i sundhedsvæsenet og gennemført en række nødvendige reformer vi har fået sundhedsprofiler som gør at kommunerne langt bedre kan løfte

danskerne lever længere end nogensinde før middellevetiden er nu syv og halvfjerds

fast på hvad der kommer af sig selv uden yderligere tiltag

den vækst som regeringen har sagt er det mål

lagt sig på altså at man skal forøge middellevetiden med de tre år er det ikke også korrekt sundhedsministeren at vores naboer ovre i sverige lever de her omkring tre år længere i gennemsnit

det er egentlig også et af mine udgangspunkter for måske nok at sige at regeringens ambitionsniveau er forholdsvis lavt når man ikke engang forsøger

vinde ind på svenskerne men blot lægger sit ambitionsniveau der hvor også svenskerne forventer at deres middellevetid

forøges og forbedres de næste ti år

det er det vi har kunnet se gennem de sidste årtier at det cirka er tre år man får lagt til per tiår så mit spørgsmål

og hvilke midler er det så man prøver

i værk for at opnå de mål man har der er min konklusion jo måske nok bare den

behøver man faktisk ikke at tage særlig mange

så er barren sat så lavt at målet næsten indfries af sig selv

ministeren til at prøve at besvare mit spørgsmål i forhold til svenskernes middellevetid og dermed måske give et lidt tydeligere svar på om ministeren synes at regeringens mål er ambitiøst

jeg synes jo at spørgeren må være glad for at vi ud over denne tre års målsætning så også har det mål at vi vil være blandt de ti lande hvor borgerne lever længst det er i hvert fald et ambitiøst mål og det er der jo et stykke vej til så

at bestille desværre er det jo en lang sej march

er det jo fordi vi ikke bare i de nærmest foregående år men i det meste af livet har levet usundt

ikke bare en dårlig livsstil

lagt grunden til en tidligere død ved den rygning og den alkoholindtagelse som vi har gjort os skyldige i og derfor er det jo sin sag at løfte levealderen med tre år selv om man kan sige at det jo bare

presse regeringen til at opstille et mere ambitiøst mål og i hvert tilfælde også gribe til handling som netop kan forlænge danskernes liv ministeren har jo fuldstændig ret i

komme op i eliten og være blandt de ti lande

kræver noget andet og så skal mit spørgsmål jo være hvilke initiativer er det sundhedsministeren vil sætte i værk for at

er jo her jeg synes det halter noget det halter med de initiativer som virkelig vil få gjort at forebyggelseskommissionens anbefalinger i højere grad vil blive lyttet til og at man vil gøre noget ved det lad mig lige citere lars løkke rasmussen fra to tusind og syv hvor

det er en meget meget ambitiøs målsætning hvis vi skal

ti år så skal der virkelig en kæmpe indsats til og der skal lovgivning til hvilken lovgivning er det ministeren har med i forhold til at blive blandt de ti længstlevende

som blev forberedt i forebyggelseskommissionen og som også er under udmøntning hele vejen igennem vi har fået de kommunale sundhedsprofiler for et par måneder siden som giver kommunerne et meget nyttigt redskab til at vurdere effekten af deres indsatser vi har sat fokus på især børn og unge det er hos dem vi kan grundlægge en bedre livsstil med mindre druk mindre tobak og mere motion og sundere kost og endelig vil jeg nævne ulighed i sundhed som er et problem i sig selv fordi vores fælles ønsker og budskaber om

den brede middelstand i danmark men der er altså også nogle

preller af de læser ikke vores pjecer de er ligeglade med vores kampagner hvordan når vi den gruppe det er noget vi arbejder med i ministeriet og

den har været markant over de sidste ti år med borgerligt styre her i danmark det er uomtvisteligt kurven er gået den gale vej vi har ikke fået knækket det vi skulle derfor må jeg igen spørge ministeren mener ministeren at det der er sat i værk er nok til at knække den kurve omkring social ulighed i sundhed er det nok til

lever længst når jeg kigger på det svar som ministeren har givet mig tidligere i forhold til initiativerne som regeringen har sat i gang jævnfør forebyggelseskommissionens mange forslag så må jeg bare sige at selv ministerens svar levner rigtig mange muligheder for

gribe til nye tiltag så mit spørgsmål er kommer der noget nyt fra regeringens side kommer ministeren med nye tiltag eller skal vi bare læne os tilbage og fortsætte det der er sat i søen og så håbe og tro og slå korsets tegn for at

vi kan på nye indsatser

nye kampagner både når det gælder alkohol og tobak nye indsatser over for de unge hvor det især er vigtigt at skoler og uddannelsessteder engagerer sig og tager ansvar det er også vigtigt at få forældre til at tage ansvar forældre gør så ofte skyldige i en misforstået solidaritet med de unge også når det gælder dårlige vaner som forældrene burde sige fra over for så det er en meget bred indsats der skal til på en række fronter rockwool fonden har hjulpet os for nylig med en rapport som jo påpegede sammenhængen mellem røg og alkohol og hårdere stoffer

kamp med masser af indsatser det punkt hvor

kan blive enige er hvis han vil have en række ekstra forbud

frem til to tusind og otte jævnfør skolebørnsundersøgelsen to tusind og ti

og jeg studsede da også over det da jeg fik spørgsmålet

det var tilfældet skulle vi i hvert fald gøre noget ved det for når det gælder skolebørn og

skal vi absolut ikke være slappe der står

ikke til den nuværende rygepolitik i skolerne der er tale om en reference til det tidspunkt før to tusind og et

var almindeligt at tillade de ældste elever at

det afsnit i undersøgelsen som der refereres til i spørgsmålet handler om hvilke gevinster der er ved at deltage i det internationale samarbejde som skolebørnsundersøgelsen er en del af og som hedder

children forklaringen er at landene tilrettelægger deres undervisningssystem sundhedssystem og forebyggende indsatser meget forskelligt den variation giver mulighed for at studere effekten af

her bruges studiet af rygepolitikken som et eksempel der står

i mange lande ville man fx anse det for uetisk at gennemføre forsøg med at tillade elever at ryge i skolen men indtil for relativt få år siden var det tilladt de ældste elever at ryge i mange danske skoler kollegaer i andre lande kunne således betragte danmark som det laboratorium hvor man kunne studere effekten af en slap rygepolitik der er altså tale om et eksempel på hvordan landene kan lære af hinanden der er ikke tale om nogen kritik af den danske rygepolitik som den har udviklet sig siden to tusind og et for vi har jo allerede fra august to tusind og et forbudt elever

ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler transportmidler og lignende som blev vedtaget i december to tusind

blev erstattet med loven om røgfri miljøer fra maj to tusind og syv

hvor man kan studere slap rygepolitik jeg er godt klar over at

regeringen har gjort noget siden

kommer på et tidspunkt i to tusind og tolv vi har været med til at hæve aldersgrænsen men jeg vil gerne høre høre

om ministeren er tilfreds med den kontrol og sanktion man har koblet på

at vi skal lave gode love de skal kunne forstås de skal være let forståelige

ellers har danskerne altså en tendens til

i forhold til salg af tobak til unge under atten

vil opfordre skoler og uddannelsesinstitutioner til at lave en ryge og alkoholpolitik

børn og unge under atten år

at være slappe i koderne som ministeren ellers

når regeringen kun opfordrer til det jeg har jo helt klart det billede

forebyggelsespolitik er vanskelig politik det tror jeg at ministeren og jeg

blive enige om men vi har jo også sagt at vi skal hæve priserne væsentligt vi skal også

synlig der husker jeg jo stadig væk ministerens holdning til det

men er det ikke et spørgsmål om at hjælpe dem under atten år

er det også vigtigt at et forbud er nogenlunde bredt folkeligt accepteret ellers får man nemlig problemer med at få det overholdt og man får problemer i form af at man nedbryder respekten for loven i almindelighed det er jo derfor at vi ikke er gået videre med

har gennemført i meget bred enighed her i folketinget når det gælder alkohol og tobak det hænger også sammen med at politiet jo ikke kan stå ved disken i enhver butik

vi er nødt til at vedtage forbud som kan overholdes

forstås af borgerne og som også nogenlunde accepteres af borgerne og vi er nødt til at sikre at de brancher

vi blev bredt enige om

frem for at finde på nye men jeg kan ikke

for få uger siden havde ministeren og jeg også en dialog her i salen om lige nøjagtig det med at de unge ryger meget og hvem er det der køber tobakken til dem der sagde ministeren også til mig

detailhandelen har et stort ansvar forældrene har et stort ansvar

også om at det kan nedbryde respekten for loven

en ikkeeksisterende respekt for loven om

ja der er noget der klinger forkert her det bør vi kigge på der bør måske løftes en pegefinger og gives en reprimande til detailhandelen samtidig kunne man måske godt iværksætte nogle kampagner som også løftede en pegefinger og gav en reprimande til forældrene

så alvorligt og det gør man fordi man ved at hvis ikke man selv kan løfte det ansvar så kan det være at

nu skal al tobak ligge inde i

men hvis vi

i sejlene så jeg tror at detailhandelen tager det meget alvorligt både alkoholgrænsen og aldersgrænserne det håber jeg i hvert fald og det vil jeg opfordre til

mere jeg kan gøre for at formane detailhandelen gør jeg det meget gerne jeg er især optaget af de unge det er der vi skal have grundlagt den nye livsstil

som fører til kærlige krav og kærlige formaninger og skolerne skal ikke acceptere nogen som helst rygning i skoletiden heller ikke uden for skolens område efterskoler skal ikke tillade at man ryger på sit eget værelse ungdomsuddannelserne skal ikke tillade at deres fester sejler i druk

som vi kan gøre og det vigtigste er at appellere til de ansvarlige nemlig forældrene og skoleledelserne

ændrer det adfærd at ministeren har den holdning nej det gør det jo ikke det er derfor at vi stadig væk ser

rigtig mange under atten år både drikker

og ryger alt for meget derfor sundhedsministeren hvornår er tiden inde til at det ikke er nok blot

sende en opfordring til uddannelsesinstitutionerne og forældrene hvornår er tiden inde

man siger at uddannelsesinstitutioner skal lave en ryge og en alkoholpolitik så siger ministeren at det er barnepigeri

at skjult tobak i butikkerne kan have en effekt det her lugter jo allermest af at ministeren stadig væk gerne vil lave en understøttelse af tobaksindustrien og det salg for der er da ikke noget barnepigeri og formynderi i at folk der ryger stadig væk kan købe i de samme butikker men tobakken

af sig selv smutte ned i indkøbskurven

oppe ved kassen hvor man står i kø men at man skal aktivere sit køb ved at sige til ekspedienten vil du fra disken fra kassen fra skuffen under dig tage en pakke cigaretter op til mig

hvad det er for krav man risikerer at blive stillet over for hvis ikke man nu får overholdt de regler vi har besluttet jeg vil minde spørgeren om

i fællesskab har forhandlet og vedtaget de regler der gælder de skal overholdes

spørgeren her siger hvad der kan komme på dagsordenen hvis ikke de

hjælp men jeg vil så føje til at

det er flovt hvis det er nødvendigt at gennemføre regler om at cigaretter skal ligge i

folks cigaretforbrug afhænger af om man kan se cigaretterne i butikken jeg tror at cigaretforbruget lever af at folk desværre er afhængige af deres cigaretforbrug og de vil skaffe sig cigaretterne uanset

at lave af krumspring derfor gælder det om

det er derfor vi kan appellere til forældre

ungdomsuddannelser det er det vi skal sørge for og her har vi jo store fremskridt

er faldet tilbage på en international rangliste når det gælder it denne gang i

faktisk er det sådan at ministerens forgænger

skulle være pligtlæsning

de forskellige målinger i de forskellige undersøgelser

vi er faldet ned på en syvende plads

faldet tilbage i forhold til danmarks bredbåndskvalitet overhalet af lande som letland og bulgarien

niende plads ned til en ellevte plads spanien finland og malta har overhalet os så

fået fat i de seneste tal men de viser i

i en it mæssig tornerosesøvn det skulle man næsten tro

det er for andet år i træk det går nedad

virkede det som om ministeren ikke var så bekymret

ambitionen om at være en it nation og være blandt de

danskernes it færdigheder fordi

viste at en og fyrre procent af danskerne ikke havde de

så danmarks statistik der går ind og måler det

fra sidste år svarede ni og fyrre procent af befolkningen at de i høj eller i nogen grad har behov for at få styrket deres it færdigheder i forhold til deres arbejdsliv fire og tredive procent af befolkningen svarede at de

en eneste gang i løbet to tusind og ti har prøvet at gemme en fil på en computer når jeg tænker på

ti års periode skulle fylde ret meget

viser flere positive resultater end som så

vil egentlig høre om ministeren ikke har meget mere konkrete målsætninger og handlingsplaner for hvordan hun vil knække den her

i gang når jeg fremhæver at det er omkring fem og tredive procent af den danske befolkning der ikke har prøvet at gemme

et dokument på en computer så er

ude i den blå luft det er noget er noget danmarks statistik har fundet frem til så det burde ministeren da være lidt mere opmærksom på nu nævnte ministeren overraskende nok nemid det er lidt interessant

startproblemer

har været en del komplikationer så sent som i dag har vi læst i jyllands posten at

kan man havne i en helt anden persons

stadig væk en del sikkerhedsproblemer i forhold til nemid

hvad erhvervslivet siger når dansk it siger

at vi er på vej til et digitalt samfund eller er

regeringen har ikke forholdt sig til noget konkret

model for beskatning af finansielle transaktioner men det er en idé jeg som udgangspunkt er imod jeg tror grundlæggende på at frie kapitalbevægelser er kommet for at blive og at frie kapitalbevægelser er

at kapitalen frit kan flyde derhen hvor afkastet på investeringer er størst det gælder både de såkaldt spekulative og de ikkespekulative kapitalbevægelser tanken om en finansiel transaktions skat skulle blandt andet være at begrænse uønsket eller overdreven spekulation og dermed bidrage til finansiel stabilitet og opnå finansiering til specifikke internationale eller hjemlige formål det er imidlertid ikke i praksis muligt at definere

det er heller ikke muligt at definere hvornår finansielle transaktioner antager et overdrevent omfang og og hvad det rette omfang så i givet fald skulle være det er i øvrigt

den såkaldt spekulative handel tjener også samfundsøkonomiske formål og er med til at sikre at markedet fungerer spekulative bevægelser kan være et symptom på grundlæggende strukturproblemer men det er ikke ensbetydende med at de

på finansielle transaktioner skal kunne håndhæves vil det komme til at omfatte alle transaktioner

rejse kapital værne om risici eller eksportere en beskatning af finansielle transaktioner vil have en række negative effekter for den samlede økonomi og dermed risikerer en finansiel transaktions skat reelt at føre til mindre velfærd og større ustabilitet

der er således en række væsentlige problemer

en skat vil altså ikke kun ramme finansielle virksomheder men vil ramme bredt på alle aktørers brug

på mit ministerområde men regeringen har jo været inde at styrke den finansielle regulering og det er et arbejde

som regeringen bakker op om men en såkaldt tobinskat eller en skat

men vil i sidste ende føre til at

og det vil medføre lavere investeringer og i sidste ende dermed også

fattigere efter min opfattelse

i nitten ni og halvfems afskaffede socialdemokratiet aktieomsætningsafgiften

har ændret synspunkt og ikke mener at den form for transaktionsafgifter eller skatter om man vil

er mange holdninger til det her og stor politisk uenighed netop fordi det er nemmere at stille sig op og sige at man er imod spekulation end at lave en

for det første problem der

det at gøre det sværere for virksomheder og personer at få adgang til kapital er altså ikke

vi taber job til kina til andre lande så nu gør vi det sværere at få adgang til kapital i europa

set nogen model endnu som

og det er også derfor jeg er dybt skeptisk

at penge bliver dyrere det har i sidste ende samme effekt som hvis renten steg og vi ved udmærket i danmark hvad en rentestigning betyder stiger renten en

at lægge skat på finansielle transaktioner det vil have samme konsekvens

det ser man inden for bolighandel og det ser

er rejse kapital til de

for et samfunds økonomi og for væksten i et samfund at også virksomheder

kapital i andre lande

er ikke overrasket over at franskmændene måske